i forskningsreserven

en aftale om satspuljen en aftale om en

milliard kroner over fire år til de mest sårbare mennesker i vores samfund

i takt med vi lever længere regeringen handler for at forbedre hverdagen

få asyl indtil nu har været de samme

nu strammer

en midlertidig beskyttelse for de mennesker som ikke er individuelt forfulgt og vi vil begrænse mulighederne for familiesammenføring det første år

stramningerne vil tage noget af det pres der er på kommuner og asylcentre

at kommunerne løser den vigtige opgave de har med at modtage flygtningene

der er nogle kommuner som synes at

og det er socialministeren naturligvis i dialog med kl om vi tager problemerne alvorligt

lovforslaget om asyl i høring vi forventer at kunne fremsætte lovforslaget i næste uge

at fremrykke virkningen af lovforslaget

at loven skal gælde for asylansøgninger indgivet efter lovforslagets fremsættelse og altså ikke først efter vedtagelsen

når der kommer ekstraordinært mange flygtninge til landet

regeringen har et svar nogle siger så det er for slapt andre mener at det er for stramt det kunne tyde på at regeringen har fundet den rigtige balance

lempe fire og tyve årsreglen

så forstå at venstre er blevet enig med sig selv om at udpege dansk flygtningehjælp som den store synder for de mange flygtninge der i øjeblikket kommer til danmark i sidste uge var det vistnok regeringen

var den store synder gad vide hvem det bliver

hvad der sker ude i verden at historisk mange er på flugt

eneste forslag til at stramme reglerne for at få asyl i danmark og jeg håber derfor at herre lars løkke rasmussen efter lang tids tøven kan bekræfte at venstre agter at stemme for regeringens stramninger det ser jeg frem til at diskutere

punkt efter punkt hersker

uenighed eller nuancer eller et ord man nu vil bruge det ene tema

det var ikke stramninger i dagens berlingske tidende kan vi så læse

strammet mere altså der hersker en vis forvirring vi vil meget gerne være med til at stramme reglerne

rulle de en og tredive lempelser tilbage som regeringen har foretaget på på udlændingeområdet der tilbagestår jo så at vi kommer i dialog jeg foreslog allerede ved åbningsdebatten at man tog hul på det her

den daværende justitsminister eller statsministeren i vurderingen af hvorvidt man inden for konventionerne kunne stramme mere end det regeringen har lagt op til og som vi endnu ikke set

en regering og den er ikke i mål må jeg forstå

interessant at høre hvor den så skal hen og lad os tage dagpengeområdet jeg noterede mig at økonomi og indenrigsministeren på

fire år på dagpenge er for meget og selve reformen mener jeg

melding som statsministeren gav på socialdemokratiets kongres

om statsministeren her i dag kan redegøre for hvad regeringens politik er på det her område efter et valg såfremt

r fortsætter regeringssamarbejdet består dagpengereformen

regering det var herre kristian thulesen dahl som opfandt den en sen nattetime hvor man brutalt indfasede

kortere dagpengeperiode og vi andre så forsøgt at råde bod på lige siden

skulle lide under at de

ville falde ud af den her brutalt indfasede dagpengeperiode og det må herre lars løkke rasmussen og herre kristian thulesen dahl jo stå på mål for vi ønsker et andet dagpengesystem og er derfor vi har nedsat en dagpengekommission som skal se på hele det her problemfelt

hvor mange der falder ud og

vi har giver den fornødne fleksibilitet

nedsat en kommission og vi vil lytte nøje til hvad kommissionen har af tanker

svarer cirka til en om dagen

det må jo være regeringens politik tænker man så uvilkårligt når nu klima og energiministeren siger det han gjorde sig også til talsmand for at vi udfaser kul fem år tidligere

så kan lægge øre til at ordføreren for statsministerens eget parti

dr nyhederne det her er en melding fra den radikale minister i socialdemokraterne har vi ikke lagt os fast på hvordan vi skal sikre både den grønne omstilling og vores konkurrenceevne

hvad er regeringens politik altså ikke hvad det radikale venstres politik er

men hvad er regeringens politik er det regeringens politik klima og energiministeren udtrykker eller er det snarere regeringens politik som den blev udtrykt af den socialdemokratiske ordfører

af systemet der var alt for mange som stod i en meget vanskelig situation derfor har regeringen brugt over tre milliard kroner på at sikre at der er forsørgelse til de mennesker som med herre

rigtig mange penge på at udbedre skaderne af den dagpengereform som herre lars løkke rasmussen og

nogle synspunkter om at intet skal ændres hvad er egentlig oppositionens

snakke om hvad vi vil efter valget men lige nu og her har vi den regering vi har jeg

en stemme mod fire og tyve årsreglen og tilknytningskravet siger økonomi og

ligger fast og når han så bliver spurgt

i den her valgperiode så svarer han nej det står fast vi kommer ikke til at ændre syn på

regeringens politik nu og hvad er det for en

mange ting vi gerne vil vide om venstres politik og

vil forhindre herre lars løkke rasmussen i at bruge sin taletid her i folketingssalen

vi har jo truffet

eu afgørelser der tilrettelægger vores politik og så har vi

er det her i vores forligskreds og finder den rigtige vej frem

vil vi selvfølgelig fremsætte et beslutningsforslag for energiforligskredsen og der finde de bedste løsninger jeg tror i det hele taget at når vi fremadrettet skal udbygge med vind

så vi sikrer den rette balance mellem at opfylde vores klimamål

hensyn til arbejdspladserne

det er jo lidt tankevækkende at man når vi har en ansvarlig minister der er ude at

at sige om hun indestår for det synspunkt ja eller nej så det svæver jo i vinden det blæser i vinden og det

godt med noget blæst i vinden hvis man

går ind for at vi skal bygge en havvindmølle hver dag fra nu af og frem til

overgøre det et andet spørgsmål

nu at blive på udlændingeområdet jeg noterede mig at

at afskaffe begrebet tålt ophold

at give personer på tålt ophold mulighed for at bo og arbejde uden for asylcentrene for som hun sagde og nu citerer jeg de har jo udstået deres straf

citerer jeg igen det er ikke et værdigt liv at sidde på et asylcenter uden mulighed for at skabe sig en fremtid det blev så skudt ned

og jeg har også forstået at den nye justitsminister der har indskrevet sig i rækken

har gjort sig til talskvinde for en overvejelse om om personer på tålt ophold

derfor er det vel vedkommende og relevant at spørge hvad er så regeringens politik i forhold til folk på tålt ophold skal man tåle dem og give dem en fodlænke på eller skal man så at sige integrere dem og give dem udvidede muligheder sådan som

i venstres folketingsgruppe hvad venstres skattepolitik egentlig er der forekommer ikke nogen svar hvad er venstres

ikke man skal regne med at møde hverken mig eller andre

af svar på hvad der mon kan være venstres politik

vi kan leve uden noget der hedder tålt ophold for

som har gjort noget kriminelt enten i det land de kommer fra eller i danmark og som vi har vanskeligt ved

tålt ophold det synes vi ikke er særlig godt

med dem at de skulle ud af landet men i visse situationer er det jo meget vanskeligt

asyl er de samme men de vilkår man

er jo forandrede under den her regering qua de lempelser

ved at afskaffe starthjælpen gøre det mere økonomisk attraktivt ved at skabe mulighed for at bo og arbejde uden for centrene med videre

men men her svæver svaret

de radikale siger reelt skal integreres

ikke noget klart svar på men så lad os da lige prøve et

i relation til retsforbeholdet som statsministeren og jeg er enige om skal erstattes af en tilvalgsmodel

nemlig fru ida auken er ude at gøre sig til talsmand for at man i den forbindelse skal lave en fælles europæisk flygtninge og asylpolitik og man må forstå at den skal danmark så

en del af til det siger morten bødskov i den her sammenhæng ikke i sin egenskab af tidligere justitsminister men i

nuværende egenskab og jeg citerer det må stå for de radikales egen regning socialdemokraterne medvirker ikke til at vi ad bagdøren fra bruxelles indfører lempelser af vores robuste udlændingepolitik også her vil jeg gerne spørge er det så de radikale man skal lytte til for at høre hvad der er regeringens position

kunne man godt få indtryk af at reglerne for at få asyl i danmark er ændret

reglerne for at få asyl er fuldstændig

i dag som de var under den tidligere regering

hvis vi ellers kan få flertal til det

vi strammer de regler men jeg er utrolig glad for

det vil jeg tage med mig videre det er meget sjældent man får så fine og klare svar her i folketingssalen så tak for det i forhold til retsforbeholdet

jo i øjeblikket i en drøftelse om hvordan vi kan omdanne retsforbeholdet til

til til de ting danmark ønsker at være med i primært handler det jo om europol men der

og man skal vælge nogle ting fra jeg forestiller mig egentlig

de ting som vedrører udlændingepolitikken som vi jo gerne vil have herhjemme

hvilke retsakter man ønsker at vælge til

må vi jo forhandle om når vi mødes og jeg ser frem til at fortsætte samtalerne med herre lars løkke rasmussen om det her spørgsmål men selvfølgelig skal det være sådan at man når man laver en tilvalgsordning

nogle ting her hvor man jo helt tydeligt kan se at

og det får mig egentlig til sammenfattende at spørge

når den dag kommer vil regeringen så gå til valg

på at blive genvalgt som regering og hvis ja kan man så forvente at regeringen som regering altså de to partier den udgøres af vil komme med nogle fælles svar på de her spørgsmål om dagpengereform fremtidig udbygning af vindmøller tilknytningskrav vilkår for tålt ophold

mener og hvad summen

af venstre danske folkeparti det konservative folkeparti og liberal alliance

slet ikke ind til hvor enigheden mellem statsministerens parti og enhedslisten endsige sf skal findes jeg spørger bare ind til regeringen vil regeringen gå til valg som regering og vil regeringen inden da for eksempel komme med et præcist bud på hvordan de der tres øre per hundrede kr

øvrigt sammen med venstre

skal svare på hvad deres politik

skal fremlægge en plan for hvordan deres politik vil virke år for år

det har jeg jo anledning til fordi der også er sket noget igennem de senere måneder da vi stod her før sommeren mener jeg at vi havde en uenighed regeringspartierne

antallet af asylansøgere der kommer til danmark betød noget om det godt kunne blive for mange om vi skulle gøre noget ved at det var mange også dengang

jeg nu forstået at det pres der er kommet senest gennem de sidste par måneder har betydet at regeringen nu er enig med dansk folkeparti i at det her med antallet af asylansøgere faktisk betyder noget

kort tid og så må man forholde sig til det så kan vi have forskellige vurderinger af hvad man skal gøre og hvad der er for højt men at vi grundlæggende har en enighed her også de regler vi har faktisk betyder noget i forhold til hvor mange der kommer

talt for i lang tid at der er asylshopping rundtomkring

lande og søge asyl det har regeringen nu erkendt

og derfor handler det også om at lave om på reglerne i danmark gøre det mindre attraktivt at komme til danmark for så kommer der færre må regeringens logik jo også være det vil jeg også gerne kvittere for

gav udtryk for midt i oktober da hun forholdt sig til de her

var at så gjorde vi også det man kunne i danmark så gjorde vi det vi kunne gøre inden for vores konventionsforpligtelser

at vi gik så langt vi kunne i forhold til konventionsbestemmelserne er det ikke rigtigt

kan vi godt gå længere så kan vi godt gøre det som jeg tror rigtig mange danskere gerne vil

der kommer kan kan vi tage os af men at de fleste

giver selvfølgelig et ekstraordinært pres på asylcentrene og i kommunerne som skal håndtere den udfordring

det er ligegyldigt hvor mange mennesker der kommer til danmark som asylansøgere

regeringen har foreslået en stramning i forhold til nogle af dem der kommer til

der kommer som individuelt forfulgte og så dem der ikke er individuelt forfulgte

for de her to grupper og vi har nu

og som vi synes er menneskeligt og politisk i orden samtidig med at det selvfølgelig holder sig inden for de konventioner som vi er forpligtet af det er de stramninger vi har lagt frem nu dem står vi gerne på mål for

vi får jo altid revet i næsen at hvis vi vil noget på asylområdet at hvis vi vil stramme på reglerne for

i forhold til familiesammenføring så forbryder vi os mod eller kommer tæt på eller på kanten af

interessant at vide om regeringen rent faktisk er gået så langt som man kan inden for konventionerne eller om man har lagt en politisk vurdering ind der gør at man ikke går så langt som man må statsministeren

og jeg citerer vi har gjort det vi kan inden for konventionerne

jeg citerer videre det her er det vi kan gøre hvis vi samtidig skal overholde de regler og konventioner som danmark skal overholde

for

nemlig betyder noget som vi jo er enige om har jeg fået konstateret i starten af spørgetimen er

kan gøre hvis man samtidig skal overholde de regler og konventioner som danmark skal overholde

statsministeren på rette spor her eller siger hun i virkeligheden noget der ikke er sandt fordi

godt kan gå længere som eksempelvis tyskland gør men politisk fra regeringens side

man gerne vil have igennem folketinget og vi mener at det vi har fremlagt er både ordentligt og rimeligt

der anerkender palæstina som selvstændig stat den

nyudnævnte socialdemokratiske udenrigsminister i sverige

kan leve i fredelig sameksistens

her er jo at vi er enige om målene vi ønsker en tostatsløsning

foreligger en tostatsløsning

er at anerkende palæstina men som tingene er nu har regeringen meget vanskeligt ved at se at vi skulle komme tættere på en tostatsløsning og

forhold i regionen ved at anerkende palæstina

jeg bare spørge jeg vil tage

man kan få en tostatsløsning

som skal være langt mere tilbageholdende med bosættelser end de er i øjeblikket

jeg er enig i at vi skal have en tostatsløsning men for nuværende er jeg ikke enig i midlerne og derfor agter regeringen ikke

muligheder for at presse israel og palæstina til

til at vise israel meget klart at tålmodigheden også løber ud for de bosættelser de er

nyt liv i fredsforhandlingerne et element

frihandelsaftalen der handler om menneskerettighederne

også i gang med lige netop nu nede i israel

løse denne udfordring derfor

at diskutere det her og have det synspunkt

reelt at kunne skabe fred i regionen

vi runder snart halvtredstusind mennesker som har mistet dagpengeretten som følge af højrefløjens dagpengereform en reform herre kristian thulesen dahl som bekendt

vestager med på de her mange mennesker er jo ikke bare et tal det er rigtig levende mennesker som har rigtige familier og for manges vedkommende er de havnet i en meget meget ulykkelig situation nogle er faldet ned på en markant lavere ydelse andre står helt uden indkomst det er med andre ord tydeligt at højrefløjens dagpengereform har fejlet totalt

har haft rigtig mange ofre det er mennesker

statsministeren og regeringen siger at de vil afvente dagpengekommissionen men de

sig jo ikke alene om jeg så må sige om de mennesker som falder ud af systemet det drejer sig om trygheden for alle lønmodtagere i danmark fordi trygheden bliver undergravet for lønmodtagerne når frygten for at miste jobbet vokser det gør den selvfølgelig når man har fået skabt et dagpengesystem som desværre er så hullet som det er derfor er mit spørgsmål til statsministeren hvorfor afviser regeringen enhedslistens forslag om at gøre det lettere at optjene retten til dagpenge det er et forslag der er til behandling her i folketingssalen lidt senere i dag

har haft voldsomme konsekvenser voldsomme konsekvenser som fortjener at blive rettet op ikke på et eller andet tidspunkt når en kommission kommer frem til noget

arbejdet for at få mærket produkter fra bosættelserne

israel har på den anden side og

og brug af vold mod israel og

nemme svar i den her konflikt

er det rigtige på nuværende tidspunkt

at besvare jamen vi

enhedslisten sikret en mere nænsom indfasning

faldet ud af dagpengesystemet jeg er

ikke fungerer optimalt

grundigt på det her sådan at det næste dagpengesystem vi får i danmark

mange og også skiftende forklaringer fra statsministerens

hvorfor man ikke gør noget ved det her problem

at man var imod dagpengereformen efter valget accepterede man den her reform fordi der var flertal for

fordi dansk folkeparti tilsyneladende er kommet på bedre tanker

nu har man så en forklaring der handler om at fordi det står i regeringsgrundlaget kan man ikke løse problemet så kan man ikke ændre reformen så må man lave en kommission engang

på et senere tidspunkt men helt ærligt vi kan vel være enige om at der har stået mange ting i det regeringsgrundlag som man har ændret hen ad vejen bedre barselsrettigheder til fædre kunne være et eksempel

virkeligheden har ændret sig både fordi langt flere mennesker har vist sig at falde ud af dagpengesystemet og fordi der pludselig viser sig faktisk at være et anderledes parlamentarisk flertal på christiansborg

som sagt højrefløjens dagpengereform herre lars løkke rasmussens dagpengereform har fejlet totalt ansvarlige politikere forholder sig vel til virkeligheden når virkeligheden ændrer

det beslutningsforslag der er lagt frem

hovsaløsninger når det gælder dagpengeområdet de arbejdsløse

og som vi ikke ændrer ved hovsatiltag her i folketinget derfor

i danmark som er holdbart som giver fleksibilitet

som jo åbenbart skifter holdning til det her spørgsmål

som sidder på magten jeg vil gerne gentage de mennesker som er faldet

kan ikke betale husleje med en kommission de har et problem nu lad os løse det problem

bundet på hænder og fødder fordi man har sagt til de der mennesker som sidder i den i skal fastholde herre lars løkke rasmussens nedskæringer

sig til at hvis man skal fastholde herre lars løkke rasmussens nedskæringer

hvor mange muligheder hvor mange svar den kommission kan komme frem til for det

er årsagen til at alle de der mange mennesker er faldet ud af dagpengesystemet så jeg gentager mit spørgsmål

har ændret sig det passede ikke da herre lars løkke rasmussen sagde at to tusind fire tusind mennesker ville falde ud af systemet

i hvert fald lige nu hvad herre kristian thulesen dahl mener i morgen

ved jeg ikke men lige nu har den ændret sig hvorfor vente

er sætte penge på

det de mener om en uge eller måske efter valget derfor er opfordringen

nogle af dem var jo i hvert fald fædre eller måske var de fælles faddere til den dagpengereform der er men det afgørende spørgsmål er jo i bund og grund ikke den del af det det er hvordan vi skaffer noget arbejde til de folk som gerne vil

vi burde være fokuserede på og der kommer der jo hele tiden nærmest dagligt nye tal som peger i retning af at regeringen igen skal nedjustere væksten så når nu vi ikke får den vækst som har været forudsætningen for den politik som man har lagt frem

sammen med de partier som har villet være med sikret at et sikkerhedsnet under de mennesker som opbruger deres dagpengeret

en ligegyldig diskussion det synes regeringen ikke

herre anders samuelsens parti jo ikke ønsket at bidrage til

spørgsmålet om fremgang i dansk økonomi

år der var under overophedningen

starten af sidste år er seksogtredivetusind flere kommet i beskæftigelse eksporten er steget boligmarkedet har

grundlæggende i fremgang

have haft at væksten skulle komme hurtigere

end det gjorde for tre år siden

to vækstpakker skattereform flere forskellige reformer som har sikret at der nu er kommet ikke bare

men også forudsætningerne for at vi kan få reel

og den seneste redegørelse fra vismændene peger i retning af nul procent vækst

til to procent vækst næste år

er derfor det er relevant at diskutere

regeringen vil vel ikke bare som statsministeren sagde lidt tidligere i dag gå til valg på at blive genvalgt

fornyede initiativer man vil

det som man har besluttet i den her periode er der ikke nye initiativer på vej som skal sikre nye danske arbejdspladser endnu bedre konkurrenceevne og etablering af arbejdspladser sådan at de mennesker som både statsministeren og jeg bekymrer os om og som hænger på kanten af arbejdsmarkedet faktisk får en reel mulighed for at komme ind og blive en aktiv del af fællesskabet har regeringen virkelig ikke noget nyt

det økonomiske råd og nu også kommissionens prognose i dag vurderer at

at fremgangen fortsætter og tager til

er kommet i beskæftigelse siden starten af sidste år

mennesker som er kommet i beskæftigelse

en ligegyldig ting i forhold til at få danmark på ret køl et boligmarked der er ved at bedre sig

ude i hverdagen en ledighed der er lavere end i mange år er

end det gjorde for tre år siden

kolossale underskud

skabe job på det er da selvfølgelig rigtigt nok men det er jo ikke en holdbar måde at skabe job på den holdbare måde at skabe job på

er jo at sikre at konkurrenceevnen er i orden

for lige at tippe balancen en lille smule fra hele tiden at have fokus på en offentlig sektor som regeringen

da forstået går til valg på skal være endnu større

til den private sektor sådan at der kan skabes varig

nye private arbejdspladser

man ikke vil gå ind i den tankegang og prøve at komme med nogle konstruktive bud

og bare viderefører det man har besluttet der må da være nye ting i skuffen eller er der overhovedet ikke noget nyt

siden starten af to tusind og tretten er kommet i

mellem regeringens holdninger og liberal alliances

til at holde hånden under beskæftigelsen

mors hvor den praktiserende læge har fire tusind fem hundrede patienter

det simpelt hen er meget meget vanskeligt at få praktiserende læger til at

en udfordring som vi ser på med meget stor alvor og hvorom man kan sige at det jo ville have været oplagt i en dimensioneringsplan

det var muligt at rekruttere de praktiserende læger efterfølgende

regeringens dimensioneringsplan

i nordjylland på trods af at nordjylland har tolv procent af de studerende skal

statsministeren fortsat mener det er klogt at man

nordjylland jeg kan sige til statsministeren at ud af samtlige gymnasielærere

der snart går på pension

at det vil kunne lykkes gymnasierne i fjerritslev og brønderslev at rekruttere de gymnasielærere der så ikke længere skal komme fra aalborg universitet

og københavn hvis regeringen vælger at nedlægge sprogområdet

derfor skal vi fremadrettet fokusere vores uddannelser

arbejdsløshed men inden for områder hvor de har mulighed for at få et job efter endt uddannelse

ministeren og regeringen i er en god idé hvorfor skal de unge efter endt uddannelse først dér

den skal

synspunkter og derfor er ministeren også gået ind i en grundig dialog med dem og har nu besluttet at udskyde

til brønderslev eller eller fjerritslev det tror jeg bliver meget meget vanskeligt

sige at stå for den dimensionering

uddannet for mange sociologer og for mange

i stedet for

regeringen vil ind at diktere præcis hvad det er for uddannelser der skal lukkes ned særlig når det er på områder hvor der slet ikke er nogen arbejdsløshed et andet eksempel jeg gerne

nemlig det internationale på københavns universitet

mener statsministeren virkelig at det er rigtigt at man skærer ned på de områder

dialogen med uddannelsesinstitutionerne og selvfølgelig også de relevante regioner

er målsætningen målsætningen er

vi ikke skal uddanne de unge til arbejdsløshed

med en kandidateksamen og ud af at de ikke kan bruge den til særlig meget

med dem som skal føre det ud i livet

konkrete linjer tager drøftelsen med den relevante

man trækker ned over alle videregående uddannelsesinstitutioner

afsætte penge til det hans tausen gennemførte reformationen i viborg

med regeringens plan det kan simpelt hen ikke være rigtigt

komme med en plan hvor man lukker uddannelser hvor der er nul

universiteterne gøre det selv sådan som aalborg universitet lægger

det er regeringen der gennemfører en slagtning af nogle humanistiske uddannelser

at vi skal sikre at de unge kommer ind på de uddannelser hvor vi er mere sikre på at der er

hvor vi ikke er så sikre på at der er arbejde

for de unge at de går på en lang videregående uddannelse

så jeg må sige

fordi de borgerlige partier har lavet en alt for kort dagpengeperiode på kun to år folk er truede af at havne i en økonomisk ruin med nul kroner nul kroner i indtægt så de må gå fra hus og hjem mange mennesker med et job er også utrygge

kan de godt se at den mulige økonomiske ruin også truer dem efter bare to års forløb de og deres familier risikerer jo på samme måde at havne på

nul kroner i indtægt ganske vist er det sådan at den siddende regering sf og enhedslisten har lavet aftaler der afbøder de værste virkninger af de borgerliges forringede dagpengeregler arbejdsløse får i en periode den noget lavere arbejdsmarkedsydelse som er cirka syv tusind kroner lavere end dagpengene per måned den arbejdsmarkedsydelse har været en hjælp for mange mennesker men arbejdsmarkedsydelsen er også en midlertidig ordning det er simpelt hen indbygget i den at ydelsen forkortes og at den ender med

arbejdsmarkedsydelse sådan fortsætter det indtil arbejdsmarkedsydelsen helt forsvinder og så er der kun de borgerlige partiers to års dagpengeperiode tilbage

det kan vi som samfund simpelt hen ikke være bekendt over for de arbejdsløse de borgerlige partier forringede også reglerne på et andet punkt venstre dansk folkeparti radikale konservative og liberal alliance fordoblede arbejdskravet for at genoptjene dagpenge og nu om dage skal man så have et helt års arbejde for at genoptjene dagpengeretten det betyder at folk ikke længere får en fair chance for at komme tilbage på arbejdsmarkedet hvorfor det ganske enkelt fordi vi i dag har ethundrede og treogtredivetusind arbejdsløse men samfundet har jo ikke ethundrede og treogtredivetusind ledige stillinger derfor er det nærmest umuligt for en arbejdsløs at skaffe sig et helt års arbejde det svarer i virkeligheden til at man er så heldig at man vinder i lotto

derfor foreslår sf at arbejdskravet til genoptjening af dagpengeret forkortes til

halv års arbejde det er såmænd også svært at finde

halv års arbejde i en tid med ethundrede og treogtredivetusind arbejdsløse men det er dog væsentlig lettere end det er at finde et helt års arbejde derfor har sf kravet med til finanslovsforhandlingerne som er i gang for øjeblikket og derfor stemmer sf også for enhedslistens forslag her i dag

jeg vil understrege at den borgerlige dagpengereform som vi er ramt af har sf stemt imod her i folketinget

regnede den borgerlige regering med at

som mange også ved er det foreløbig blevet til fyrretusind halvtredstusind arbejdsløse der har mistet dagpengeretten og det årlige antal ventes at blive omkring fjortentusind arbejdsløse der mister retten til dagpenge hvert eneste kalenderår hvad betyder det det betyder at forudsætningerne for de borgerliges elendige dagpengereform er totalt bristet hvis det havde været enhver anden form

have rettet op på fejlen men det er ikke sket her en undersøgelse fra

sfi viste i øvrigt for nylig at reformen ikke virker den har bragt under en procent i arbejde og selv det lave tal er usikkert vi bryster os af den danske

der er skiftende beskæftigelsesministre blandt andet herre claus hjort frederiksen som har været ude at reklamere for den danske arbejdsmarkedsmodel i den store verden eksempelvis i vietnam den danske arbejdsmarkedsmodel er flexicuritymodellen som de borgerlige er i fuld gang med at ødelægge til skade for det danske samfund flexicuritymodellens idé er at den skal rumme et godt sikkerhedsnet for lønmodtagere hvis de bliver arbejdsløse altså sikkerhed security til gengæld

har arbejdsgiverne den fordel at de forholdsvis let kan fyre medarbejdere med forholdsvis korte opsigelsesvarsler og det er jo en fleksibilitet

har ødelagt den danske arbejdsmarkedsmodel ved at de har skåret meget voldsomt i lønmodtagernes sikkerhed det vil jo formentlig betyde at kravet om længere opsigelsesvarsler vil blive forstærket ved kommende års overenskomstforhandlinger og længere opsigelsesvarsler er noget som arbejdsgiverne er imod fordi det nedsætter fleksibiliteten derfor ville det have været meget klogere at bevare flexicuritymodellen med større tryghed for lønmodtagerne og derfor er der behov for at rette op på det igen

så er der et budskab til regeringen

regeringen vil jeg sige

at man først vil skabe større tryghed for lønmodtagerne efter næste folketingsvalg til den tid kan vi desværre risikere at herre lars løkke rasmussen er blevet statsminister hvis det sker ved vi jo at der absolut ingen forbedringer kommer for arbejdsløse derfor er min opfordring til regeringen brug magten mens i har den til gavn for arbejdsløse til gavn for flexicuritymodellen og dermed til gavn for hele

bliver til noget på det område

sådan som jeg var inde på det i mit indlæg

en års arbejdsmarkedsydelse efter de to års dagpengeperiode det er de to krav som sf har med der er også et

er de vigtigste krav og jeg vil da sige det på den måde at jeg vil blive forbavset hvis det er sådan at der ikke på den ene eller anden måde

bevæge sig bare en lille smule uden for osteklokken i to tusind og ti fordoblede den borgerlige regering på dansk folkepartis initiativ og med de radikales opbakning den periode der skal arbejdes

usympatisk og langt værre end en halvering af dagpengeperioden enhedslisten socialdemokraterne og sf skrev i en fælles tillægsbetænkning samlet set er det socialdemokraternes sfs og enhedslistens vurdering at dagpengeforslagene ikke vil give regeringen den forventede økonomiske gevinst og den forventede beskæftigelseseffekt men at forslagene vil skubbe langt flere end regeringen skønner ud af dagpengesystemet og over på kontanthjælp eller ingen indtægt dengang fik bent bøgsted klar besked

det gjorde venstre også om hvor galt det ville gå det troede man ikke på desværre er de tre partiers spådomme gået mere end i opfyldelse selv

dahl arkitekten bag forringelserne har erkendt at vi bør gennemføre en halvering af genoptjeningskravet her og nu for ikke at lave skandaler og få store problemer fint med selverkendelse også de nyomvendte skal have en plads i himlen har jeg forstået på dem der har forstand på den slags

men regeringen vil dumstædigt

arbejdsministeren begrundede i

om enhedslistens forslag regeringens afvisning på følgende måde

et midlertidigt forsørgelsesgrundlag for de mennesker der er faldet ud af dagpengesystemet det er ikke sandt herre minister dels har cirka fem tusind mennesker hverken ydelse eller indkomst dels er

for mange af de andre tale et meget meget lavere forsørgelsesgrundlag end dagpenge for det andet siger ministeren at regeringen allerede har punget ud med mere end tre milliard kroner til den såkaldte lempelige indfasning af dagpengeperioden jeg er ked af at sige det men vi har nu uden held

prøvet på at få en opgørelse fra ministeriet over hvad de penge er blevet brugt til

det ville dog have været på sin plads når vi behandler

som det her medregnes for eksempel bevillinger til den eklatante fiasko

dynamiske effekter og andre fiduser er indregnet i det astronomiske beløb jeg vil sige at hvis det viser sig at være rigtigt kunne man jo

besluttet det fra den første dag i folketinget i to tusind og elleve regeringen har beregnet at en halvering af dagpengeperioden vil koste seks

adfærdsændringer der vil betyde et tab af tusindvis af arbejdspladser sandheden er jo at de beregninger der omvendt skulle vise at forringelserne fra to tusind og ti ville betyde en merbeskæftigelse på trettentusind

aku statistikken viser et fald i beskæftigelsen siden to tusind og ti og en sfi rapport fra september viser at forringelserne ikke har haft nogen beskæftigelseseffekt beskæftigelseseffekt det er vel også derfor at dansk folkeparti efterhånden er kommet en lille smule til besindelse

for det tredje siger ministeren at en halvering af genoptjeningsperioden hører til

arbejdsministeren ved jo ganske udmærket at regeringen på forhånd har afvist det krav som sf og enhedslisten har stillet ja statsministeren har været en af de mest ultimative i afvisningen af og sidder nu højt oppe i træet og vil ikke forhandle dagpenge før hun har

tre procent af de ledige når at genoptjene en fornyet dagpenge i dag imod tyve til

for lige at understrege det regeringen

har selv beregnet de tal for at berolige arbejdsministeren

sidst sige at sjældent har en lovændrings konsekvenser været så meget værre end beregnet sjældent er der lavet så stor en regnefejl i et lovforslag

med dagpengeforringelserne det er stærkt skuffende at i socialdemokrater er så ultimative og afvisende over for denne forsigtige forbedring for mange arbejdsløse det nye i dag er netop at tallene

hvor mange der lider under forringelserne

det andet nye i dag er at være et flertal hvis i kunne finde på

at flytte fingeren ned til den grønne knap det er det er afgørende nyt

har erkendt deres brøde og nu vil være med til at rette op på den og derfor kan vi i dag mønstre et flertal hvis i vil vi kan hvis i vil

sige til regeringen altså hvis ikke vi får det her igennem

finanslov herre christian juhl

tidligere været en stålsat

det her med ultimative krav er det jo svært for enhedslisten at blive mødt med ultimative krav fra regeringen hvis regeringen siger hvis i vil forhandle finanslov så får i ikke

er det kun regeringen sige til enhedslisten

sige det må i andre rydde op så ligger de i øvrigt i hængekøjen og skulle vi glemme et glasskår eller to når vi

og få det til at se pænt ud igen ja så skal vi høre

ikke taget det med det er dog en arrogant holdning at have selv at være ansvarlig for al balladen og så begynde at se om man kan finde et hår i suppen jeg synes dansk folkeparti burde skamme sig over den optræden jeg synes de burde hjælpe med at få tingene på plads og så tage de næste skridt for de ved jo godt at

ene forslag ikke løser hele problemet så kunne vi jo tage skridt to og tre og fire

blå statsminister herre lars løkke rasmussen at det har vi med der men hvis

selvfølgelig en fordel så kunne herre christian juhl jo få den fjer i hatten men vil herre christian juhl stå fast over for

stemte imod samtlige nu er han da komme på plads på

af områderne sådan vil vi arbejde videre både med regeringen men også med dansk folkeparti for vi skal have skabt

dødelig alvor for titusindvis af familier det er derfor vi tager det så alvorligt at vi tager hver eneste forbedring vi kan få

i de forhandlinger der er i fuld gang prøver vi med en stribe af forslag dem der har været i salen når vi har diskuteret arbejdsløshed ved hvad det er for nogle forslag og dem vil vi jo prøve at få

står så højt lige i øjeblikket dem må vi hjælpe dem med at få

at være arbejdsløs og kender ydmygelsen nedværdigelsen fra de systemer vi har og jeg vil sige til herre skibby han har brugt al sin magt på at smadre systemet gøre det rigtig rigtig ubehageligt for de arbejdsløse så er det da skammeligt at

nå hvordan mon nu enhedslisten bruger sin magt vi bruger hele vores magt i forhandlingerne til at få det bedste resultat ud af dem vi vil meget meget nødig se at regeringen begynder at forhandle med de borgerlige så ved vi godt hvad prisen er for arbejdsløse derfor bruger vi dag og nat hvert minut hver time vi har på

at få forbedringer hjem for de arbejdsløse det kan

rigtig mange at vi gør en god indsats netop for de arbejdsløse jeg vil gerne

at de som har smadret mulighederne for

halvtredstusind arbejdsløse nu sidder og siger ja kære enhedslisten vil i ikke godt smadre det hele sådan at der ikke bliver nogen forbedringer for dem

i sidder og siger derfor siger jeg nej det vil vi ikke vi vil gå efter enhver forbedring og skulle dansk folkeparti i et andet spørgsmål også besinde sig og blive klogere stemmer

laustsen som jo selv tidligere har været ude og kritisere denne reform i skarpe vendinger og som jeg er helt sikker på også vil gøre det

hvorfor han lige om lidt vil stemme imod enheslistens

det første argument er tradition for at vi underforstået regeringspartierne stemmer for oppositionens beslutningsforslag

hvis det er rigtigt hvad herre bjarne laustsen siger

er det da efter min mening en håbløst formalistisk begrundelse altså al politisk diskussion hører jo op hvis man har en holdning om at man kun vil stemme for de forslag

på at regeringen enten i form af en beretning i udvalget eller måske ligefrem i salen har stemt for andre forslag end dem de selv

og heldigvis da det er da bare for fattigt at komme med et så formalistisk argument det andet argument er

løser problemet for dem der er faldet ud af systemet og

det ikke det rigtige forslag hvad er det nu for en besked at give de mange tusinde mennesker der bliver ramt af

dagpenge det svarer jo til at man står på kajen

er ved drukne og så siger man

jeg vil redde jer alle sammen så i må bare drukne hele bundtet det er jo den tankegang der kommer til udtryk her

jeg troede det var noget man brugte kræfter på at skælde enhedslisten ud for at vi altid vil have løsninger på det hele og at vi aldrig tager alle de små delløsninger og småforbedringer med jeg tror at hele den her historie om dagpengene

et dementi af det men det er da stærkt overraskende at det nu er en socialdemokrat

ikke kan redde alle de fire mand som er ved at drukne

dem bare drukne det tredje

man så kommer til at stemme sammen med ham så må jeg spørge herre bjarne laustsen hvad er det herre bjarne laustsen vil have skal vi fratage dansk folkeparti stemmeretten her i folketingssalen

være en løsning for at komme ud over det problem

forslag som dansk folkeparti

alle de gange hvor herre bjarne laustsen har stemt sammen med dansk folkeparti for

og for mange umuligt at genoptjene dagpengeret

frataget kontanthjælpen fordi den de lever sammen med

sammen med dansk folkeparti er det så også hvidvaskning af dansk folkeparti

at halveringen af genoptjeningskravet

det er vi jo fuldstændig enige om og det har enhedslisten ikke på noget tidspunkt givet udtryk for

sikre forsørgelsen jeg vil bare bede de socialdemokratiske medlemmer af det her høje ting om at tænke på at der i øjeblikket sidder tusindvis af mennesker og følger med i hvad der sker lige om lidt når vi skal stemme om det her forslag jeg tror der er mange der føler

socialdemokratiets sjæl men hele arbejderbevægelsens sjæl de

angreb mod trygheden for alle lønmodtagere i det her land vil man være parat

for tre år i stedet for de nuværende to og halvtreds uger det vil ifølge finansministeriet mindske den strukturelle beskæftigelse med

hundrede personer det vil altså sige

hundrede personer som vil være på dagpenge

være i beskæftigelse hvis man vedtog det her beslutningsforslag det synes vi ville være ærgerligt vi har ottehundredetusind danskere på offentlig forsørgelse der er ikke brug for initiativer herindefra der gør det tal større tværtimod er der brug for initiativer der gør det mindre samtidig synes jeg det er en underlig diskussion vi diskuterer her en reform

den siddende regering har taget flere initiativer arbejdsmarkedsydelsen uddannelsesydelsen

som vi diskuterer helt overordnet set

at vismændene i deres seneste rapport vurderede at de samlede effekter af dagpengereformen inklusive

et forslag som vil mindske beskæftigelsen i danmark det er den forkerte vej at gå vi har fuld forståelse for at det er svært for mange at finde beskæftigelse men løsningen er ikke

introducere nye ordninger der efterlader de her mennesker på offentlig forsørgelse

vækstpolitik der gør at der rent faktisk bliver skabt nogle

det som man på alle andre tidspunkter ville kalde en normal konjunktur

debattere på vi har en enorm rotation på det danske arbejdsmarked

syvhundredetusind jobåbninger om året så at mane et eller andet billede

om at det danske arbejdsmarked er fastfrosset

hvilket sandsynligvis har svækket effekten af dagpengereformen altså igen vil

om en reform som ikke er fuldt indfaset

andre ordninger som har været med til at svække effekten af den reform man har lavet alternativt ville endnu flere have været i beskæftigelse men pointen er at de mennesker så

venstrefløjen og christian juhl har en idé om at

og

må jeg bede om en lille smule mere ro

digital indberetning af vildtudbyttet som en betingelse for fornyelse af jagttegn hvilket antages at medføre en øget indberetning

på vildtbestanden her i landet

den gør det pligtigt for jægere

årligt at indberette deres jagtudbytte men i jagtåret

fjorten var indberetningsprocenten blot syv og tres procent

jagttegnsindehavere

denne problemstilling og digitaliseringen er et

rigtigt skridt at tage i denne sammenhæng jeg bifalder også et muligt større incitament til at indberette digitalt men jeg mener ikke at lovforslaget endnu er klar til at

implementeret så hurtigt og så drastisk ikke hvis man lytter til interessenter og eksperter inden for området venstre er meget optaget af at vi nu undgår at danske jægere pludselig mister deres jagttegn i et år af den simple årsag at de ikke har været oplyst om den foreslåede nye lov og dermed ikke

oplevet problemet med den digitale indberetning vi skal også være opmærksom på at har man ikke sit jagttegn

har man jo heller ikke samtidig en våbentilladelse derfor er det min klare opfattelse at der skal arbejdes videre på noget tekstændring hvor jægerne ikke mister deres jagttegn hvis de ikke får indberettet i tide men derimod opnår mulighed for at få jagttegnet igen så snart der er indberettet korrekt der er en forskel her om man automatisk mister sit jagttegn eller om der er en mulighed for at genvinde sit jagttegn når først man har

indberetning på plads så jeg synes

har en mulighed for at få vejledning i hvordan de skal indberette og jægerne skal selvfølgelig også have en advarsel først hvis der opleves en mangel på indberetning det vil sikre at vi ikke pludselig har en række jægere i

ulovlige våben fordi de helt automatisk har mistet deres jagttegn så med udgangspunkt i de kritikpunkter jeg har opridset her vil jeg slutte med at konkludere at vi er positive over for at øge og få en forbedret indberetning og dermed et bedre datagrundlag men det skal

og må have den konsekvens at

pludselig mister deres jagttegn vi ønsker derfor klart en tekstændring af lovforslaget så det fremgår at man ikke mister sit jagttegn men derimod får sit jagttegn igen når man har fået indberettet korrekt

også den bæredygtighed der skaber

som bekendt er det så også sådan at udviklingen i vores natur jo ikke foregår som linjer på et regneark naturen ændrer sig når vi bruger den og for at sørge for at vore vildtbestande også har gode vilkår

er det selvfølgelig også nødvendigt med jagttider på arterne

og dertil er jægernes årlige indberetninger nødvendige problemet er jo bare at der er færre og færre der overholder indberetningspligten og derfor bliver grundlaget for at vurdere vildtbestandene mere upræcist i sidste sæson manglede der indberetninger fra næsten hver tredje jæger og det er nok lige i underkanten af hvad der er nødvendigt for at kunne sætte jagttiderne

det er ikke godt nok og derfor skal der selvfølgelig være konsekvens hvis det er sådan at man ikke overholder

vi bliver nødt til at kunne følge med i den reelle udvikling

synes det er glimrende at der med det her lovforslag bliver skabt et større incitament til indberetning således at der skal være indberettet før jagttegnet kan fornys jeg vil så også

sige til den tidligere taler at det også fremgår af

i forbindelse med lovens bemærkninger og jagttegnsbekendtgørelsen

at det præciseres hvorledes indberetningen skal foregå

det vil gøre reglerne i forbindelse med indberetningerne både mere ensartede og gennemskuelige og forhåbentlig også mere omkostningseffektive for alle parter

i en situation hvor de har en ulovlig våbenbesiddelse hvis vi ændrer i teksten så man ikke mister

det fremgår at der kan fastsættes regler for tidspunktet

bemærke at eksempelvis danmarks jægerforbund jo også

de vil gøre alt hvad de kan for deres medlemmer til at sørge for at der bliver lavet den her indberetning sådan at der kan være styr

det problem som herre henrik høegh ser

med det samme har lavet en indberetning det kan være det er en indberetning om et udbytte på nul jamen så kan man

også få sit jagttegn og det synes jeg rent faktisk er en ganske

tilbage i systemet sådan som jeg har forstået det men jeg

er at vi nu er helt stensikre på

lavet de udbytteindberetninger sådan at man ved

være i den kommende sæson og jeg synes faktisk det er en helt fair måde at gribe det an på at sige hvis man skal have sit jagttegn

lov ikke bliver overholdt for det er jo egentlig

anmelde hvor meget man

er muligheden i dag at man kan få en bøde

sjovt jeg ved ikke rigtig hvilket andet udtryk jeg skal bruge

reelt bare have beholdt den eksisterende lov havde naturstyrelsen

glemme sådan er det men hvis nu man blev politianmeldt

det også godt være at man fik for vane at indberette hvad man havde nedlagt så alt andet lige synes jeg

der nemlig cirka femogtyvetusind mennesker der har et jagttegn

nu ved jeg ikke hvor mange der overtræder

på den baggrund lige pludselig sætter hastighedsgrænserne op eller hvad vi gør det er i hvert fald en underlig bagvendt logik synes jeg

at det skal indberettes digitalt

den digitale verden men vi skal i hvert fald være hundrede procent sikre på at det virker og vi skal være hundrede procent sikre på at de

ulovlig våbenbesiddelse og igen må jeg påpege at hvis vi bare havde

politianmeldt dem der ikke overholder loven så havde vi også været ude over det her problem

mange og det er

og seksoghalvfjerdstusindnihundrede og treogfyrre jægere der har

med at beskytte naturen er jo blandt andet det at have bæredygtige bestande af dyr

lovforslag vi behandler her i dag handler jo om indberetning

jagtudbytte i forhold til

få tilladelse til at forlænge

næsten hver tredje jæger der glemte at få indberettet

nogle har måske ikke været ude på jagt og har derfor ikke indberettet men det er jo nogle meget usikre tal hvis kun

det er så også det der er baggrunden for at at miljøministeren har fremsat et

via et it system jagtportalen kan indberette digitalt og dermed

naturstyrelsen skulle rende rundt og lege politibetjent

at vi ikke skal lege politi

bliver man ikke straffet men man får til gengæld heller ikke sit jagttegn

jagttider skal fastsættes og det er jo også et ønske fra vildtforvaltningsrådet

at naturstyrelsen skal overholde den

at det må være rimeligt at man stadig væk kan blive straffet hvis man ikke har jagttegn og

jagttegnet jeg forstår simpelt hen

nogle bestande vi har og dermed kan få optimeret de jagttider der er og dermed også kan have styr

det tror jeg i virkeligheden er jægernes allerallerstørste ønske så jeg synes at vi med det her lovforslag får en smidighed

havde jo også fat i det her blad jægernes blad jæger

statistikken baserer sig udelukkende på de obligatoriske indberetninger og der er altid nogle jægere der ikke får det gjort i år manglede der eksempelvis indberetninger fra næsten hver tredje jæger tallene er derfor korrigeret

en usikkerhed i statistikkens tal som vi godt kunne tænke os blev minimeret så

at det er ganske rimeligt at

afhænger af at man får det gjort og får det indberettet

de slemme jægere hvad gør vi nu ved det hvis man til en start spørger hvad er egentlig konsekvensen af at ikke alle forpligtes til at indberette og dermed kan beholde beholde deres jagttegn så må svaret være ingen når folk ikke kan se mening med at foretage disse indberetninger man skal

fordi statsmagten siger det for ellers er det slut med lovligt jagttegn så vil man med garanti få en masse falske nulindberetninger eller falske fiktive indberetninger og så er vi jo i virkeligheden lige vidt at fratage jægere deres

fordi de ikke får udfyldt et indberetningsskema er således helt ude af proportion efter vores opfattelse det svarer jo næsten til at man som bilist mister sit kørekort

eller et eller andet i den dur det er en meget hellig ting for en for en jæger at have jagttegn så min pointe er

anerkender så vidtgående principper på et så harmløst område bliver det ganske svært at argumentere imod udbredelsen til områder med vigtigere konsekvenser som lovgivere bliver vi altid nødt til at stille os

gør for eksempel en riffeljæger med sin riffel der lige pludselig er ulovlig nej vi synes vi er på en glidebane

tusind fem hundrede regler herinde i det her folketing og der må vi sige lad de arme jægere være i fred og bureaukratiet for den sags skyld også og lur mig om ikke it systemerne systemerne vil hoste gevaldigt når alle disse mange indberetninger skal håndteres

momsregnskab eller hvad det nu kunne være

jagtår er der behov for regulering på den ene eller anden måde der

man kan gå ud at jage som jæger og

er derude af vildt jeg kan ikke forstå

bruge til noget og vi skal vel ikke genere borgerne mere end højst nødvendigt

skal sidde og afveje det her jeg kunne for eksempel forestille mig at jagtforeninger og andre kunne være meget mere interessante at spørge frem for at ulejlige ethundrede og seksoghalvfjerdstusind jægere jeg synes generelt vi bruger alt for meget tid til at diskutere

høre debatten i dag skal politiet

komme ud hvad med indberetningstidspunktet i forhold til jagttegnet

er egentlig bare det jeg vil tage afstand fra og sige at

at blive i terminologien

mellem borger og stat end det her altså vi skal da også alle sammen indgive en selvangivelse

og i indeværende år har min bror for eksempel

nedlagt fire dyr det kan man måske godt overkomme lige at skrive på bagsiden af en serviet så man lige husker at få det indberettet så er det vel heller ikke værre

at liberal alliance burde finde

det synes jeg er rigtig rigtig skidt især når langt de fleste

er ret meget værd statistisk for hvad er dog muligheden for at kontrollere

trykke et eller andet for at kunne beholde sit jagttegn

proportionerne i det her og så er det validiteten i det datagrundlag som kommer til veje

de rigtig mange jægere der både er jægere og rent faktisk også forsøger at passe naturen

så sørge for at der er det korrekte talgrundlag til rådighed så man kan lave rigtige jagttider men jeg vil også

mener herre villum christensen så også at danmarks jægerforbund som jo støtter det her forslag

når de synes at det rent faktisk er godt at vi

og hvad sker der så med deres jagttegn grundlæggende skal

hvor det er så lille en gevinst vi får hvad med at spørge jagtforeningerne i stedet for så

er tendensen vi kan jo alligevel ikke komme ned på noget meget detaljeret på det her område jeg tror heller ikke spørgeren tror på at alle lige husker hvor mange fasaner de har

herre villum christensen at danmarks jægerforbund som støtter det her og som se at vi skal have et ordentligt validt talgrundlag så vi også kan lave jagttider fremadrettet fuldstændig har tabt småkagerne i den her sag det må jo være det der er konsekvensen af herre villum christensens

mener liberal alliance at

mener også at jægere virkelig er frihedens

jeg også overbevist om at rigtig mange ryster på hovedet af det her i forhold til den

det er jo sådan at når man har et jagttegn har man sådan set også forpligtet sig på at indberette hvad man har

jeg synes det er udtryk for en stor mistillid til jægerne at

arbejder efter en devise der hedder mest mulig jagt

jeg vil gerne høre herre villum christensen om om det ikke er noget af det der lige præcis understøttes her ved at man får data så man reelt kan styre bestandene bedre og være sikker på at der er de jagttider som der egentlig er

er ingen der siger at vi skal have så

have en fornemmelse af hvordan vildtbestanden er

ingen der siger at man skal have fat i alle ethundrede og seksoghalvfjerdstusind

til for administrationens skyld

alt alt for meget i det vi foretager os i forhold til den værdi der kommer ud af den administration det er det spørgsmål vi gerne vil stille for vi vil gerne reducere administrationen som spørgeren også er inde på men nogle gange skal man også

over befolkningen og som jeg sagde for lidt siden

man skal ulejlige alle ethundrede og seksoghalvfjerdstusind

der er på jagt en eller to gange om året det er jo ikke alle dem der er medlem af

et fantastisk arbejde både for naturen og for vildtet og de går op i at få udfyldt de her statistikker det andet er lodsejeren jordejeren som er med på en familiejagt en eller to gange om året han går ikke så meget op i det her og han har da risiko for at falde helt ud af systemet

folketinget og der tror jeg altså en gang imellem at vi

value for money og så trække vores vores bidske jura på det her område

øje med vildtbestanden i danmark

hensyn til de jægere der gerne vil kunne gå på jagt

man får i øvrigt ikke rigtig indberetningerne fordi det

i diskussionen om at når man har sagt at det skal

og der er en bøde for det så er det en lille smule underligt at der ikke er blevet fulgt op på det når det så

er en langt mere simpel og langt mindre bureaukratisk måde

så lige får indberettet ja så kan man forny jagttegnet

på knappen for indberetning og så kører det med jagttegnet

skal forny det jagttegn en gang om året

indberettet og hvis det viser sig at samtlige jægere så skriver nul fordi det er nemmest når nu

ikke orker at bruge tiden på det så kommer vi til at drøfte det her igen men helt ærligt jeg tror på at de fleste jægere nogenlunde kan huske sådan

indberettet så vi får et bedre datagrundlag derudover

danmarks jægerforbund dem det handler om dem der skal gøre det her også synes det er en rigtig god idé og det er selvfølgelig fordi det er mere åbenlyst at koble jagttegn og indberetning

skal ind at have jagttegnet og så risikoen for den her bøde uanset hvordan

ligesom de høringsparter der har været herunder

vil komme jægerne til gavn nemlig at vi kan sikre at vildtbestandene forvaltes bæredygtigt sådan at vi fremadrettet kan få tilrettelagt

jagttiderne sådan at de tilpasses vildtbestandenes faktiske størrelse

styre hvor meget der bliver nedlagt om det er for lidt eller for meget det er jo afgørende i forhold til netop

hørt undervejs i debatten og har diskuteret undervejs langtfra alle jægere som i dag indberetter hvor meget vildt

det vil vi gerne skabe et større incitament til at man gør

kun få fornyet jeres jagttegn hvis i også samtidig foretager indberetning af vildtudbyttet

er simpelt hen en del af det at være en ansvarlig jæger og jeg noterer mig da også som flere af de tidligere ordførere at

anbefaling fra et enigt vildtforvaltningsråd hvor de største interesser på det her område jo er repræsenteret herunder ikke mindst danmarks jægerforening som altså

selv har bakket op om dette forslag og har ønsket det her større incitament til at få indberettet vildtudbyttet til gengæld afskaffer vi jo så samtidig muligheden for at kunne straffe jægere der ikke indberetter deres vildtudbytte

har den strafmulighed jo heller ikke været i brug og tilsyneladende heller ikke virket

de her folk der ikke har overholdt deres indberetningspligt og der

af at det jo måske synes lidt voldsomt og så altså

her og kobler jagttegnsfornyelsen med indberetningen i stedet for så

fastholde at det skal være strafbart det synes jeg er langt mere logisk og i virkeligheden langt

løsning der ellers ville være nemlig at skulle skrive rundt til alle de her mennesker politianmelde alle de her mennesker

jeg ønsker ikke at vi kriminaliserer folk jeg ønsker at vi

udvikling i vildtbestanden så vi gør simpelt hen koblingen mellem jagttegnsfornyelsen og

så simpel som muligt for den enkelte jæger rent praktisk vil det være sådan at jægeren kan indberette vildtudbyttet

det kan ske elektronisk på jagtportalen det er hurtigt overstået

på ingen måde vil blive en byrde for den enkelte jæger tværtimod

kobling altså gøre at man kun skal ind én gang

både at forny jagttegn og indberette sit vildtudbytte så jeg ser meget frem til

til at kunne fastsætte jagttiderne på fremadrettet det er i alles interesse at vi på den måde kan sikre en

fortsat bæredygtig udvikling i vildtbestanden

til diskussionen som herre henrik høegh rejser

fristen for hvornår man så skal

af høringsnotatet at vi netop på baggrund af høringssvarene præciserer

i lovforslagets bemærkninger at indberetningsperioden for vildtudbyttet vil blive forlænget ud over den nuværende frist per enogtredivete marts

og som det også fremgår af lovforslagets bemærkninger

vi vurderet at det selvfølgelig er hensigtsmæssigt at indberetningen af vildtudbytte også kan ske gennem hele jagtåret

sådan at man allerede i dag skal ind og forny sit jagttegn en gang om året for ikke at sidde i den situation som jeg

påmindelse fra politiet hvis man altså har en

man altså på den baggrund nå at gå ind og få fornyet jagttegnet

forventer jeg sådan set kommer til at forløbe

smertefrit idet at man altså allerede i dag skal forny sit jagttegn en gang

man nu først i år otte indberetter og fornyer

ulovlig våbenbesiddelse i de otte år eller vil politiet bare sige nå nej det var ærgerligt

er i dag der vil ikke være nogen forskel på det

man ikke har fornyet sit jagttegn igennem en årrække

en anklage for ulovlig våbenbesiddelse er der en eller anden frist for hvor længe

og så får man der i år otte eller ni når det bliver opdaget

der arbejder med egne kunstneriske forslag og dermed tegner i fri hånd anses for at udøve kunstnerisk virksomhed en tatovør der tatoverer efter skabelon anses derimod for at være momspligtig en tatovørvirksomhed er i henhold til retspraksis som udgangspunkt momspligtig men det er korrekt at en tatovørydelse efter en konkret vurdering kan anses at være kunstnerisk virksomhed og dermed momsfritaget i vurderingen af om der er tale om kunstnerisk virksomhed skal der lægges vægt på en række kriterier disse kriterier er for eksempel arbejdsmetoden kvaliteten af det udførte arbejde og arbejdsformen

blot fordi tatovøren arbejder med

kunstneriske forslag og dermed tegner i fri hånd der skal lidt mere til jeg må give forslagsstillerne ret

set både for tatovørerne og for skat kan være svært at foretage den korrekte vurdering og dermed fastlægge den momsmæssige behandling jeg skal i hvert fald

mit eget vedkommende slå fast at jeg på ingen måde er ekspert udi tatoveringer og jeg vil ikke være i stand til at kunne bedømme om en amagernummerplade som det vist populært hedder er kunstnerisk eller ej forslaget om at ophæve momsfritagelsen for kunstnerisk tatovørvirksomhed vil ganske vist betyde at alt tatovørarbejde behandles momsmæssigt ens men til gengæld vil en gennemførelse af forslaget betyde at det ikke længere vil være sådan at der er en ens behandling af kunstnerisk virksomhed derfor

der er dog som nævnt behov for at afdække en række problemstillinger inden der tages endelig stilling til forslaget på det foreliggende grundlag kan regeringen derfor ikke

sådan helt generelt er vi jo i venstre heller ikke de store fortalere for skatte og afgiftsstigninger så også derfor

med et ønske om at regeringen skal fremsætte et lovforslag

men hvis der er tatovørydelser som kan betragtes som kunstnerisk virksomhed kan det fritages for moms efter de gældende regler i forhold til

give forslagsstillerne det at det

være lidt vanskeligt for skat og tatovørerne sådan helt konkret at vurdere karakteren af den konkrete tatovørydelse og dermed jo også

føre til at man ikke behandler det vi vi kalder kunstnerisk virksomhed ens og som jeg har forstået det vil det betyde at hvis vi først tager det her skridt kan det risikere at få konsekvenser for de momsregler der er i det hele taget for kunstnerisk virksomhed det ligger altså ikke bare

da være fint at få det belyst det hører jeg også ministeren være åben over for og derfor vil jeg bare sige at som forslaget ligger nu

tatovører der laver det efter skabelon eller efter en bog eller hvad de ellers har liggende

adskille rent kontrolmæssigt for skat og det giver også en forskelsbehandling for de tatovører

moms får man en mere lige konkurrence

synes det kan være fint nok at skatteministeriet vil igangsætte en undersøgelse af det

godt kunne slå til synes jeg hvad

ja så kan regeringen aldrig støtte det så nedsætter man altid et

det samme resultat fremsætter så selv den samme

så regeringen der står med æren for det jeg kan godt have den mistanke at det er det der er

her sag også at man ikke vil give sf æren i den her trods alt lille sag og derfor synes det er

så selv at tage æren jeg synes det her er så lille

burde kunne slå til og sige at vi synes at de her to brancher kan man

skal behandles ens

kunstnerisk virksomhed mens en tatovør

tegner efter skabelon er momspligtig forslaget om at indføre momspligt for alle typer tatoveringer begrundes med at det er svært at kontrollere om typen af tatovering stemmer overens

betalte moms og at en ligestilling på momsbetalingerne vil bidrage til at sikre lige konkurrencevilkår inden for branchen jeg synes at det her forslag indeholder nogle perspektiver som er værd at diskutere på den ene side kan vi få en momsmæssig ligestilling

vil betyde at der ikke længere vil være ensartet behandling

om om det er regeringen der skal have æren eller om sf skal have æren det handler egentlig om at det er et forslag som er ganske udmærket som vi skal granske lidt nærmere

og vi kan sagtens forestille os at en tatovering kan være kunst så den fritagelse af moms for kunstneriske tatoveringer som vi har i dag ønsker vi at beholde fordi

vi på den måde har en ligestilling af kunst uanset om det foregår på et lærred eller med kroppen som et lærred derfor vil vi ikke stemme

normalt for at der skal være en fuldstændig ligestilling hvis man laver den samme type opgave så vi vil godt have belyst det her nærmere også under udvalgsbehandlingen for at se

vi vil overveje sagen på ny og vurdere sagen

kunstnerisk virksomhed og hvordan kan man overhovedet sikre sig at der er tale

kigge nærmere på det her